for vores demokrati at vi forbedrer vores valgsystem

da forslagene er fremsat som private forslag uden om regeringen indeholder de

af de økonomiske konsekvenser dermed vil jeg for en god ordens skyld oplyse folketinget

at der er udgifter forbundet med implementeringen af forslaget i danmarks statistiks valgopgørelsessystem som dog er helt nede i størrelsen

million kroner det har jeg orienteret udvalget om sent i går aftes men det er vigtigt at have formalia på plads i

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

er der nogen der ønsker at udtale sig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

vi til at stemme imod det samlede lovforslag for undervejs i processen lavede justitsministeren på opfordring fra dansk folkeparti et ændringsforslag om at de mennesker

efter afsoning kan blive idømt en karantæne på tre år fra offentlige ydelser i danmark det er et helt vildt alvorligt indgreb i retssikkerheden

midt i en lovproces indfører man nogle ændringsforslag som der

for at vi kan få nogle kommentarer om

under al kritik én ting er at man gerne vil have det med i et lovforslag men så må man udsætte udvalgsbehandlingen så

rent demokratisk retssikkerhedsmæssigt er et kæmpe brud på de demokratiske principper vi har i en retsstat som danmark det betyder jo også at vi i

kommer til at stemme imod det samlede lovforslag man kan også spørge sig selv hvad gavner det når man har afsonet sin straf og kommer ud i samfundet

offentlige ydelser i tre år hvor sender vi de mennesker hen

hvert fald ikke på nogen måde til at komme ind på en anden bane så jeg synes vi skal

i folketinget hvordan vi bruger vores demokratiske processer

her er grundlæggende i strid med det som jeg synes vi som folkevalgte politikere skal

så sendte vi de her mennesker lige nøjagtig tilbage til der hvor de kom fra hvad er det ordføreren mener med det er det at vi sender

jeg tror at vi er mange både her og i befolkningen der egentlig tænker

er dernede så kunne de

set lige så godt blive dernede jeg tror ikke der er

har et stort ønske om at de er her i landet for at sige det rent ud

slags det kan være at de vender tilbage til den form for kriminalitet de har bedrevet og det kan være at de finder på andre ting men jeg kan forestille mig at det er svært at komme ind på en livsvej

når man kommer direkte fra fængslet og får at vide af samfundet at du er fuldstændig udelukket fra enhver offentlig ydelse i tre år så vi kan være sikre på at vi sender dem ud i en eller

det vigtigste udgangspunkt for den måde vi behandler alle vores borgere i samfundet på vi lever i en demokratisk retsstat med retsprincipper

is det kan vi godt være imod at men det handler jo ikke om at slagte danske soldater eller andre det handler om at man har taget

vi ikke er enige i men hvor man kæmper mod

integrationsydelsen men der er jo ikke nogen der hindrer dem i at tage et

som ministeriet i sit notat klart skriver kan være på kant med menneskerettighederne

en proces hvor man når man laver så vidtgående ændringer i folks frihedsrettigheder ikke går ud og sikrer sig at

og

hedder resocialisering så vi forsøger faktisk undervejs forhåbentlig hvis vi gør vores arbejde ordentligt at få de her mennesker til at komme ind på en anden livsbane

i den tiltro til at det kan vi godt hjælpe dem med og det vil de også gerne lukker dem ud i samfundet igen når vi så

i hvert fald ikke en hjælp i forhold til at fortsætte den bane som man forhåbentlig skulle få rettet ind på i løbet af fængsel hele ideen i vores afsoningspraksis i danmark er jo at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

dybt forurenende industri i et af vores mest sårbare

opdrætte muslinger som kan spise den her forurening så man mener at naturen og miljøet ikke tager skade vi har i udvalget stillet næsten to hundrede spørgsmål til det her lovforslag

jo mere bekymret har der været grund til at blive for det er ikke dokumenteret hvordan de her muslingeopdræt virker i kattegat man har lavet forsøg i en helt usammenlignelig lukket fjord og det er de resultater man nu tager ud i kattegat og vil bygge dette lovforslag på det er ganske sikkert at den forurenende slam fra muslingefækalier og medicinrester vil synke ned under havbruget og påvirke havbunden negativt så man vedtager et

der skal tilgodese en lille håndfuld havbrugsvirksomheder mens det er naturen og miljøet og ikke mindst alle de mennesker der lever ved djurslands kyst som lever af turisme

at naturen har det godt og at havet er rent

det er os alle sammen der betaler prisen

der er kommet helt nye oplysninger her til morgen og det er at man i havbrug i danmark bruger kolossale mængder

et kritisk vigtigt antibiotika et kritisk vigtigt antibiotika for mennesker det bruger man i de her havbrugsproduktioner og man bruger større mængder

og fjerkræ det er nye oplysninger som vi bør tage alvorligt inden vi muliggør at de her havbrug og dermed også det her medicinforbrug

bliver endnu større for den her resistensudvikling som forskere i dag her til morgen advarer mod risikerer at gå ud over mennesker den risikerer at gå ud over vores alle sammens sundhed

gået på talerstolen her ved tredjebehandlingen med en appel til folketinget om at tænke sig om inden man vedtager et

for sundheden men også for vores alle sammens natur og miljø

men i venstre glæder vi os over at vi for

ved vores kystnære havbrug nu sikrer renere vand jo flere havbrug vi får

en hundrede og femten procent kompensation med de her muslingeopdræt

ordførerens indlæg nu

vil ordføreren bekræfte at dtus repræsentant på høringen oplyste

verdensførende på det her område at vi hundrede procent kunne måle

der blev opsamlet og endelig i forhold til ordførerens sidste kritik

her til morgen er kommet nye oplysninger i sagen

lige præcis det der er problemet problemet

at man giver mulighed for kompensationsopdræt uden at der

uden at vi ved hvor store de her muslinger

hvad så så har man haft en øget forurening

som kan få dybt alvorlige konsekvenser i forhold til iltsvind algeopblomstring og fiskedød og det er jo lige præcis derfor der er så stor lokal modstand mod det her lovforslag det er fordi man bevæger sig ud på en tynd is og vil give tilladelse til noget som er stort set umuligt

her til morgen er kommet helt nye oplysninger i sagen hvorfor

kom her til morgen når ministeren

efter på den eksperthøring for det var jo ikke kun dtu der udtalte sig det gjorde en lang række eksperter som

vi ved ikke hvor store de her muslingeopdræt skal være for at kompensere fordi man

som kattegat man har gjort det i en lukket fjord og man kan ikke bare sammenligne de to ting så kan man bagefter måle og veje muslingerne

regeringen og dansk folkeparti

enhedslistens ordfører om at fortælle hvad er det enhedslisten har gjort for

den negative miljøpåvirkning hvad er der af ændringsforslag og hvad har der været af forhandlinger hvor enhedslisten har gjort sig gældende og forsøgt at bevæge det her

man skal bruge muslingeopdræt som kompensation

bliver man nødt til at have styr på hvordan det virker i det

er

at man skal have styr på en rensningsteknologi før man tillader øget forurening og det er det jeg pointerer så synes jeg ikke det er rimeligt at påstå at vi intet har foretaget os i den her sag

der er foretaget og den meget omfattende debat vi har haft

det var derfor jeg måske også kunne have ønsket at partierne havde været lidt mere fælles om den opgave forhandlingsmæssigt for

ville vi gerne være gået længere end vi lykkedes med i den stemmeaftale og derfor er svaret

men det er kommet et meget bedre sted hen

det er vigtigt når man gør sig til store fortalere for miljøet at man så også en gang imellem går ind i arbejdet og prøver at forbedre tingene i stedet for

meget retoriske udtalelse virker det på mig som om man overhovedet ikke er interesseret i flere havbrug vi ved der er nitten eksisterende havbrug i de danske farvande og vi ved også at nogle måske gerne vil udvide deres produktion

skal man også lave miljøkompenserende foranstaltninger

eller om enhedslisten overhovedet vil tillade mere

en sørgelig forfatning det er den tilgang vi gerne vil have

mangler jeg at få mere viden i forhold til

medicinforbrug og andre ting men ja vi er uanset hvad kritiske over for havbrug på åbent hav men det ændrer ikke ved

som er udokumenterede i det

er en kritik for sig

for

jeg har ikke før før hørt at man

i danske havbrug har brugt

sammenlignes med at man i det samlede landbrug

har arbejdet med at få nedbragt forbruget af netop den her type stoffer og er nede på et samlet årligt forbrug på femten

virker det fra en helt anden liga at få den oplysning at

det skal jo forstås på den måde at man giver medicinen

og direkte ud i havmiljøet og det kan genfindes i

dyrene i havmiljøet

og og behandle den igen så vi kan forstå hele den her problemstilling til bunds før vi

det tror jeg

virker systemet hos alle så tager vi den en gang til og så håber vi at det hele fungerer

hvor vi skulle ændre reglerne for planloven senere har liberal alliance tiltrådt selve aftalen da de blev en del af regeringen aftalen hedder et danmark i bedre balance

at rammerne for borgere virksomheder og kommuner skulle være bedre man skulle have nogle flere muligheder

at de restriktioner de cirka tohundredetusind mennesker der bor inden for strandbeskyttelseslinjen oplever skulle ændres

kunne få ret til at benytte deres grund og ejendom som alle andre jeg tror at alle i aftalekredsen var trætte af historierne om højbede man ikke måtte have om æbletræer man ikke måtte plante om terrasser man ikke måtte flytte og så videre gyngestativer sandkasser og hvad vi ikke har haft af historier

to og tyve som vedrører strandbeskyttelseslinjen bliver forholdene også lidt bedre

inden for strandbeskyttelseslinjen altså mindre end de her tre hundrede

skal man ikke længere søge om dispensation til at opsætte et gyngestativ

lave en sandkasse eller sætte en bænk i sin have

skal man stadig søge om dispensation

at få en dispensation til etablering af mindre kviste og tagvinduer fortrinsvis som der står i loven på den side af boligen der vender væk fra vandet

borgerne inden for strandbeskyttelseslinjen rent faktisk også havde fået lov til at bruge deres grund fuldt ud for det er altså fortsat meget bureaukratisk at man skal søge om dispensation hvis man ønsker at lave en sandkasse til sine børn mere end femten

lave en trappe ned til stranden så man også som ældre pensionist kan nøjes med den korte vej til vandet hvorfor skal kviste og tagvinduer vende væk fra vandet tager havet og stranden skade af

har rigtig mange små øer mange af de mennesker der bor fast på de øer bor altså inden for den her tre hundrede meterslinje

de får dem heller ikke de får en lille mulighed for at gøre noget mere

at benytte deres grund til at udnytte den private ejendomsret

hvis man er handicappet

det er vi rigtig glade for men vi havde meget gerne set at frihedsgraderne havde været betydelig bedre for borgere for virksomheder og kommuner så vi virkelig havde fået et danmark

bare en café i nogle eksisterende bygninger tæt på stranden

weekenden og

gå ind og få sig en kop varm kakao

vi også gerne set forbedret så er ordføreren enig i at det er

og dansk folkeparti var meget enige om at vi godt ville være gået lidt videre

også være gavnligt i de her yderområder et ord som jeg egentlig ikke bryder mig om men i de områder hvor man gerne vil se noget mere udvikling altså herinde i københavn bliver der bygget og det

der helt tæt på vandet alt kan lade sig gøre herinde

kan stort set ingenting lade sig gøre og det synes jeg altså er problematisk jeg synes virkelig at det var derude vi skulle skabe et danmark i bedre balance så flere frihedsgrader og

passe på men vi havde meget gerne set at lige de her sidste ting også

sammen om at sikre at vi stadig væk skal have de unikke danske

rent faktisk ligger hård kystsikring det er der ikke nogen der kan se for der er sand på men det er bare sådan nogle ting som det faktisk er gavnligt at vide

man ikke tror at alt er uberørt der er faktisk nogle ting vi har gjort noget ved men som også giver nogle muligheder derude

folkeparti tale om mere frihed til borgerne mere frihed til virksomhederne mere frihed til kommunerne det er rigtig dejligt for det vil vi også meget gerne

indgået og som ordføreren ganske rigtigt sagde indeholdt liberal alliance men jeg vil godt

hvorfor det ikke var at dansk folkeparti i sin tid stod lidt mere fast på mere frihed til borgerne mere frihed til virksomhederne mere frihed til kommunerne for det ville liberal alliance have sat meget stor pris på også da aftalen blev indgået

sådan var det på det tidspunkt og det er jo rigtigt

regering dengang nemlig venstre og så havde de jo nok lidt af en udfordring med at forhandle

konservative socialdemokratiet og dansk folkeparti hvor vi måske nok strittede i fem meget forskellige retninger

jeg forestille mig og så måtte det være et kompromis

er det fordi det er en forbedring sådan er det men vi havde meget gerne set at det

den tidligere regering have ros for for giftstoffer i tatoveringsblæk er et alvorligt og stigende problem i kraft af at så mange lader sig tatovere de seneste tal tyder på at op mod tyve procent af befolkningen i dag har tatoveringer og rigtig mange af dem har alt lige fra mindre gener til alvorlige sundhedsproblemer for eksempel amputationer faktisk er der tale om en tikkende giftbombe som en læge inden for området har kaldt det problemet er bare

til bekendtgørelse aldrig blev sat i værk

kommissionen truede med et sagsanlæg derfor har vi fremlagt det her forslag om at iværksætte bekendtgørelsen under alle omstændigheder

hvorvidt dette forslag nu kunne forenes med eus indre marked

herre jan e jørgensen som sagde og og jeg citerer det giver altså ikke rigtig mening at gå ind isoleret

også at de skal have gavn og glæde af i

er noget vi kalder international solidaritet i vores parti citat slut

solidaritet i vores parti sagde herre jan e jørgensen

tror jeg at venstres medlemmer af folketinget og alle øvrige her i salen som som delte venstres synspunkter

for at høre det svar fra

fødevarestyrelsen som er kommet siden vi havde førstebehandlingen her i salen

at spanien at sverige og at tyskland

indført en regulering på tatoveringsområdet som svarer til det forslag som vi skal stemme om om lidt og ministeren svarede og jeg citerer

at de reguleringer som de syv lande har indført af kemiske stoffer og bakterier i farverne i praksis svarer til den regulering som danmark satte i bero af hensyn til eu citat slut

som de syv lande har indført af kemiske stoffer og bakterier i farverne i praksis svarer til den regulering som danmark satte i bero af hensyn

eu citat slut

voila sagde greven han var født i frankrig

for det er der jo syv lande og ikke syv tilfældige lande der har gjort

uden at det indre marked bryder sammen i hvert fald eksisterede det indre marked da jeg sidst tjekkede her til morgen og

beskyttelsesregulering

og for det tredje

at være solidarisk med borgerne i sverige i tyskland og

som vi ønsker at gennemføre her i danmark

men om man vil gøre en indsats for at beskytte vores egne borgere her i danmark det spørgsmål har hver enkelt af os mulighed for

et svar der er givet til folketinget omkring sverige og deres nationale regler der

folketinget at det var problematisk i forhold til fælles regler i eu under

modstrid med hvad der er tilfældet i sverige derfor ville jeg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

stillet ændringsforslag herre søren søndergaard enhedslisten ønsker

i måneden og efter planen

være kørt igennem i løbet af ingen tid

sådan er det ikke gået vi har trods alt fået

svært tilgængelig aftaletekst til at prøve at forstå til at holde samråd modtage deputationer til at stille cirka en hundrede og fyrre spørgsmål og botanisere i svarene

for at være åben for at det tog lidt længere tid end planlagt og tak til alle embedsmændene i folketinget og i ministerierne som har måttet arbejde under stort pres for at det her beslutningsforslag kunne tvinges igennem til afstemning inden sommerferien

over hvorfor det skulle gå så hurtigt

hvorfor skulle det gå så hurtigt i danmark

hvorfor har vi

i danmark køre sideløbende med de andre lande så vi kunne lære diskussioner og de af vores men det er måske trods alt for internationalistisk

nok om proces lad os kigge på indholdet og her må jeg tilstå at jeg ikke er beroliget af de svar som vi har fået fra ministeren i nogle tilfælde fordi svarene

jeg komme tilbage til og i andre tilfælde fordi svarene er alt andet end klare

i går havde den tidligere overvismand christen sørensen en udmærket kommentar på altinget hvor han er inde på det samme

selv efter hundrede og syv og tredive spørgsmål fra folketingspolitikerne savner tidligere overvismand christen sørensen stadig klarere svar

helt centrale spørgsmål som forbliver uafklaret er i hvilket omfang

til gavn for borgerne og kan koste de danske skatteydere enorme summer i erstatninger eller bare i sagsomkostninger den tidligere vismand skriver

er imidlertid om legitime politiske mål om skærpede krav på områder som sundhed miljø og sikkerhed

kan udløse erstatning

at svare men det klare svar

jo ikke småting vi snakker om her hverken demokratisk eller økonomisk i europaudvalget modtager vi en del samlenotater fra regeringen og det er meget meget sjældent at der står

have statsfinansielle konsekvenser men det står der om ceta nemlig hvis vi bliver dømt ved en af disse investordomstole alene sagsomkostningerne kan blive betydelige ifølge fn koster en sag

i gennemsnit mere end halvtreds million kroner

disse sager vil blive et slaraffenland

mod til gengæld at få en del i en eventuel erstatning hvis nogen her fornemmer det amerikanske system

vil være bundet på hænder og fødder efter enhedslistens opfattelse er det både demokratisk og økonomisk stærkt problematisk og det bliver endnu mere problematisk af at vi trods alle de en hundrede og fyrre

ikke har fået en klokkeklar garanti for at det danske samfunds og den danske befolknings legitime interesser ikke kan blive underkendt af disse investordomstole

svarene som er fuldstændig klare og tak for det for det klassemæssige indhold i den aftale fremgår dermed mere og mere tydeligt

så er det præcist defineret hvordan investorerne kan få deres penge hjem og hvordan fædrenes synder nedarves i tredje generation

men ingen absolut ingen konsekvenser eller sanktioner hvis de overtrædes

år overtrådt ilo konventionerne uden konsekvenser og det vil den her aftale ikke ændre på for nylig kom

med en voldsom kritik af handelsaftalen mellem eu og sydkorea for ikke

der er nævnt selv om aftalen indeholder de samme hensigtserklæringer om overholdelse i ilo konventionerne som den aftale vi skal stemme om om lidt er arbejdernes vilkår i sydkorea blevet forringet i den tid som aftalen har eksisteret

på ingen måde lønmodtagerne anstændige vilkår mottoet er klart tilhører du finanskapitalen kan du få tilhører du arbejderklassen kan du gå det er jo meget symptomatisk for de såkaldte moderne handelsaftaler som ceta er en del af

det handler ikke først og fremmest om at komme af med nogle toldmure det handler først og fremmest om at forrykke styrkeforholdet i samfundet til gavn for finanskapitalen og til skade for almindelige lønmodtagere

organisationer fra forbrugerorganisationer miljøorganisationer dyreværnsorganisationer og så videre fra hele verden har reageret mod de her handelsaftaler

har mest skal have mere mens dem der har mindst skal betale enhedslisten stemmer nej

danmark laver en aftale hvor der er et sådant investorbeskyttelses tvistbilæggelsesnævn

søndergaard fortælle hvor mange gange danmark er blevet sagsøgt

sige at hele pointen i det her og det er jo erfaringen fra canada er at det der sker

centraladministrationers side lader være med at lave forslag hvor man risikerer at få en straf

den her miljøordning ville måske være rigtig god for befolkningen men vi undlader at fremsætte

over at en samlet dansk fagbevægelse også sammen

og årsagen til at vi er tilhængere af den her aftale

nå målet om at have fuld beskæftigelse og skabe job til så mange som muligt kræver det at det bliver lettere at eksportere nogle varer det er derfor

er derfor at dansk fagbevægelse er tilhænger af den her aftale

at den investeringsbeskyttelsesmekanisme som der nu er i den her aftale er bedre den samme eller dårligere end nogle af de lignende investeringsbeskyttelsesmekanismer

dansk fagbevægelse også i den her situation har isoleret sig ikke bare i forhold til en række lokale fagforeninger og jeg er sikker på at

valgkreds men også i forhold til den europæiske fagbevægelse

tager afstand fra den her aftale og ikke støtter den

store succes og i forhold til at sikre dens medlemmer gode lønninger ordentlige arbejdsvilkår er jo at man

har arbejdet for at være en del af de store internationale aftaler at man har arbejdet for at danmark

det der skaber arbejdspladser så vil herre søren søndergaard ikke bekræfte mig i at det er tilfældet og måske erkende at det rent faktisk også historisk

og den tyske fagbevægelse er jo også kendt for at lave aftaler

modpart og indgå i alle mulige råd og så videre

i den her sag nået frem til en anden konklusion nemlig den konklusion som jeg

formået at give os tid til det vi har haft

er lidt uforståelige

vi har haft tid til at holde en god høring hvor vi netop fik gennemgået den her

gennem grundigt arbejde her i folketinget

med en handelsaftale her som er guldstandard det er det største kommissæren har flere gange sagt at

mest fantastiske og så kan vi altså ikke tale den ned i samme kasse som handelsaftaler med mindre økonomier mindre udviklede lande nej det her er en handelsaftale som får kæmpe konsekvenser den tidligere ordfører var inde på forskellige ting som det her får konsekvenser for og jeg må bare sige at det der helt grundlæggende er et problem for alternativet i den her sag

hvordan vi vægter forskellige ting i vores samfund er den økonomiske vækst vigtigere end vores miljø og en bæredygtig udvikling

kapitel to og tyve tre og tyve og fire og tyve som omhandler alle de her ting om bæredygtighed

investorbeskyttelsen de står under at pengene tæller og det er for mig ikke den største og mest fantastiske handelsaftale når vi laver den på baggrund af cop21 parisaftalen når vi laver den på baggrund af sytten verdensmål

og taler som en stærkt eu begejstret

meget stærkt begejstret fordi jeg tror på at det samarbejde vi har i eu faktisk kan gøre noget godt men det indhold der er i den her aftale siger jeg nej tak til og det gør miljøorganisationer på tværs af europa og i danmark det gør forbrugerbeskyttelsesorganisationer og det gør fagbevægelsen i mange andre lande og i dele af den danske så det er jo ikke bare

meget alvorlig kritik og bekymring omkring den her sag

jeg håber den bliver gjort til skamme jeg håber det her bliver fantastisk når det nu bliver stemt igennem i danmark man kan jo tro det falder andre steder

har vi jo haft lidt travlt og i andre lande går de i gang engang til efteråret måske til næste forår

at begynde at ratificere den her aftale så vi får se om den går igennem men man kan

håbe på at min bekymring bliver gjort til skamme det håber jeg håber jeg for arbejdstagerne det håber jeg for vores sundhed og det håber jeg for vores miljø

miljø eller forbrugersundhed eller noget som helst andet

man diskriminerer en canadisk virksomhed under dække af noget andet eller omvendt

at regeringen i canada diskriminerer en dansk virksomhed under dække

hvad går det ud på hvad er det det skal bruges til der er bare mange ting som bekymrer mig og ja

som jeg deler med miljøorganisationer fra danmark og hele europa

at man mente at den fuldstændig tilsidesætter miljøhensyn i danmark har vi jo været rigtig rigtig dygtige til at lave grønne energiløsninger den her aftale kunne åbne op for at et land som canada som er langt bagefter at opfylde de mål som jeg ved ordføreren også er meget

kunne det ikke

nået et væsentligt skridt i den rigtige retning ved at der overhovedet

vi kan lave nogle kritiske udtalelser om hinanden kritisk rapport tror

men investorbeskyttelsen står over alt

det her godt nok når vi nu har lavet sytten verdensmål i fn regi når vi har lavet en parisaftale er det så godt nok at sige at det her måske er nyt og bedre i formuleringerne i de her kapitler det er det ikke i min verden

ens vælgere til at gennemføre

procent

tal som jo også bare er et

virksomhederne før det bliver

til ny lovgivning

folk vil vende sig

sfs synspunkt i den her sag altså hvis eksempelvis en dansk virksomhed foretager en større investering i canada og den canadiske regering så eksproprierer den danske virksomhed uden nogen form for erstatning mener sf at det skal man bare kunne gøre sådan helt vilkårligt eller mener sf at det skal man som udgangspunkt ikke kunne gøre og mener sf hvis man ikke skal kunne gøre det at man så er bedst stillet ved at få en domstol hvor der både sidder canadiere og europæere omkring bordet eller synes

at man skal gå til en canadisk domstol som så skal underkende

nu er det så en russisk domstol

arh vel der er det måske meget rart at man har

uafhængigheden i retssystemet

er den form for protektionisme

ordføreren og et mindretal her i folketinget og for den sags skyld også donald trump og andre rundtomkring i verden

for jeg tror at

at de får gevinster

globaliseringen det er jo en af de store succeser som den danske model blandt andet har bygget

nu siger ordføreren samtidig at vi deponerer

en investor eller på nogen som helst anden måde

at den her handelsaftale er det rigtige skridt at gå

specifikt nævner lønmodtagerrettigheder miljøstandarder hensyn til forbrugerrettigheder og som samtidig sikrer at

ikke sikrer de ting og heller ikke sikrer at fordele globaliseringens gevinster

er en indenrigspolitisk kamp og det er samtidig en kamp om at sikre at vi har handelsaftaler

at eksportere vores varer så vi kan sikre arbejdspladser til folk

skal se at virksomheder kan regulere sundheds og miljøstandarder som det har taget årtier at

er altid et oplivende punkt og det ser vi meget frem til og det er rigtig godt men jeg vil så bare spørge

sfs ordfører om sfs ordfører har det ligesom mig

om hvad de for eksempel har lært af alle de svar som vi har fået og alle de problemer som er blevet

i de svar det er bare for at høre om

igennem i de her tider

fornuftigt flertal

demokratiet i hænderne på nogle virksomheder

bare sidder og venter så vi andre må jo også vente i spænding på at

med canada aldrig nogen sinde før har en frihandelsaftale forhandlet af eu undergået en så grundig debat og demokratisk behandling i danmark som ceta folketingets europaudvalg har eksempelvis stillet mere end to hundrede skriftlige spørgsmål til regeringen om aftalen siden efteråret der har været afholdt høring i europaudvalget og det er mit indtryk at eksterne aktører har haft god adgang til debatten

vi skal heller ikke glemme at forbrugerne får en direkte gevinst når eu indgår en frihandelsaftale og eksempelvis tolden lempes for import fra canada

som i løbet af fem år har bidraget til at forøge danske vareeksport med fire og tres procent det styrker vores virksomheder det skaber gode jobs

får det ofte en direkte effekt for forbrugerne en mere åben handel med canada vil på samme måde skabe nye muligheder for danmark danske virksomheder står til en potentiel gevinst i form af øget eksport på op mod

to milliard kroner årligt

kommissionens forventninger til aftalens gevinster ceta ventes også at bidrage positivt til reallønsudviklingen og fremme vækst og jobskabelse i eksportsektoren til gavn for

og fagbevægelsens repræsentanter talte varmt for ceta i den høring om aftalen som folketingets europaudvalg arrangerede samtidig adresserer ceta en række af de bekymringer som er blevet udtrykt i forhold til eus

ikke de høje beskyttelsesstandarder som vores samfund bygger på

står ceta vagt om vores standarder og rettigheder

af miljø og arbejdstagerrettigheder faktisk bidrager ceta til at hæve det globale niveau for bæredygtighedsstandarder som vi på sigt håber kan danne grundlag for fremtidige handelsaftaler med andre lande

et højtudviklet land som canada måske ikke har de samme høje miljø og forbrugerstandarder eller arbejdstagerrettigheder

sværere end den er i danmark hvor vi allerede har indrettet samfundet i høj grad på den nye tids præmisser det er ikke uvæsentligt på et tidspunkt hvor globalisering og frihandel er under pres fra flere sider ikke bare fra venstrefløjen herinde i folketinget

vil fortsætte sådan at vi ikke først skal drøfte indholdet af frihandelsaftalerne når de allerede er færdigforhandlede regeringen har orienteret specifikt om status for ceta mindst ni gange i folketingets europaudvalg i løbet af de mange års forhandlinger med canada

er mit indtryk at det meste af debatten har fundet sted efter at aftalen var færdigforhandlet

tidligere på året havde folketingets europaudvalg mulighed for at diskutere ceta aftalen med canadiske beslutningstagere under udvalgets rejse til ottawa og måske afmontere nogle af myterne om ceta og truslen fra frihandelen jeg besøgte os selv ottawa i maj måned hvor danske eksportvirksomheder glæder sig til at komme i gang med at benytte aftalens muligheder for mig er der ingen tvivl om at canada er et moderne og et godt partnerland for danmark i mange sammenhænge i en urolig

omskiftelig verden ceta lægger kun til i den forbindelse

også glad for at den canadiske ambassadør har besluttet at vise sin interesse for vores demokratiske proces ved at møde op her i dag det understreger at ceta ikke alene handler om at fremme gensidig handel og investeringer på tværs af vores lande men også reflekterer regeringens ønske om at danmark fæstner endnu tættere bånd til canada og at ceta bliver starten på et samarbejde mellem eu canada og danmark om at præge globaliseringen og frihandelsdagsordenen i vores retning afslutningsvis vil jeg gerne endnu en gang takke ordførerne for

svar jeg har fået fra ministeren jo mest beskriver det med bæredygtighed for eksempel i forhold til temperaturstigningerne hele parisaftalen nemlig

bare er det at vi bliver rigere der gør at vi så kan være mere bæredygtige

generelt vil den øgede velstand der opleves af alle involverede partnere

ad politisk vej kunne kanaliseres over i tiltag og bestræbelser det er svaret

altså hvor er det specifikt at det helt er bestemt i den her aftale at vi højner standarder for bæredygtighed og at vi fremover kan udvide vores regulering i forhold til sundhed uden

på det grønne område den tiljubles jo nærmest dagligt af venstrefløjen blandt andet herhjemme i forhold til at have en høj profil også på det her område

en aftale med sammen med på den anden side eu som også går i front på det her område

der er specifikt skrevet ind i den her aftale

tvister der måtte opstå undervejs

høje standarder på miljøområdet forbrugerbeskyttelse arbejdstagerrettigheder

vi kan tale globalisering og bygge en bro over til folk som er bekymrede for

her den investorbeskyttelse der er gælder i forhold til en åbenlys form for diskrimination

en en lovgivning som ikke kan henføres til et miljøbeskyttelsestiltag eller forbrugerbeskyttelse og hvor man diskriminerer

indfører en miljølovgivning med kort varsel som så skulle medføre at en canadisk virksomhed ville kunne opnå erstatning til det er svaret simpelt hen at det er meget vanskeligt at forestille sig hvad det skulle være for en situation hvis der ikke er diskrimineret mellem canadiske og danske virksomheder hvis reguleringen er i offentlighedens interesse og hvis lovgivningen implementeres

forvaltningsmæssige præmisser

så kan det ikke forventes at der skulle kunne komme en kompensation under ics ics til en canadisk virksomhed som mener at have lidt

til lønmodtagere

en situation hvor vi jo oplever at handel kan betyde pres på løn og arbejdsvilkår hvor vi oplever at der kan ske udflytning af arbejdspladser

lignende aftaler eksempelvis med sydkorea hvor der er en lignende tekst om arbejdstagerrettigheder

forringet uden at man havde noget som helst at gribe

en fair aftale

vil man ikke frihandel så vil man ikke frihandel så er man jo på

trump og hvad ved jeg altså i forhold til den retorik der var under valgkampen om at nu skal det også være slut med det at

america great again ved at begynde at dyrke protektionisme vi skal

hvad det koster af ulighed i seks mennesker

hvis det er det man jubler over så jubl bare videre værsgo

ministeren sagde at der aldrig diskuteret en aftale så meget før folketinget har

afkræfte jeg kender hundredvis af danskere som siger hvad er det i diskuterer

han selvfølgelig stemt for at vi skulle have en folkeafstemning hvor der reelt

mulighed for at diskutere så alvorlige ting som de her

regeringen ikke mod til det synes jeg er pinligt

gerne høre hvorfor må danskerne ikke diskutere det her hvorfor skal det holdes i en lille eksklusiv klub inden for de her

enhedslisten i at tage den her diskussion op og ned ad gågader og stræder og hvad ved jeg det er da mest et udtryk

for egen fysisk eller åndelig dovenskab at man ikke har gjort det

har været der jeg påpegede faktisk i mit indlæg at vi måske skulle blive bedre til

at gøre en indsats for at vi ikke bare diskuterer det når aftalen er indgået men

gør det før og der kan enhedslisten da gå forrest

siden et element hvor man kommer ud og møder sine vælgere og hvor ministeren også

man kan ikke deltage i en folkeafstemning og så bare sige

dømmer vælgerne jo en når man ikke tør stå ansigt til ansigt med de vælgere som bagefter kan

ikkediskriminerende kan stille skærpede krav på områder som sundhed miljø arbejdsmiljø dyrevelfærd

der gives til folketinget og det er også den garanti vi har fået i anførselstegn

spørgsmål vi har stillet nemlig

har svært ved at forestille sig at der vil komme et sagsanlæg

selvfølgelig i det oprindelige samlenotat til europaudvalget gjorde opmærksom på at den her aftale kunne have statsfinansielle konsekvenser fordi man kunne blive kunne blive dømt så synes ministeren ikke

danske stat for eksempel specifikt har

er skabt en berettiget forventning hos investoren

staten måske kontraktligt har forpligtet sig over for

noget helt derude men det er

og tænde en brand og lave en masse røg men helt ærligt

at vi laver en frihandelsaftale med et rigtig godt land et land som vi har respekt for og som ovenikøbet er ledet af en regering som har høje høje miljøambitioner det

en aftale med

af den tyske atomkraftindustri

ingen fornuftige mennesker der kan forestille sig at der så kan komme et sagsanlæg vel eller andre steder hvor der

chance for at vinde den ikke desto mindre

derfor ikke behov for mere end

siger at han har overordentlig svært ved at forestille sig at det kommer

om der kunne være nogle eksempler på at vi havde været udsat for en situation hvor vi var blevet sagsøgt og

havde tabt eller andet ikke ét eksempel kom

kunne ikke komme i tanker om det det er igen et eksempel på at man prøver at skræmme befolkningen

til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til udenrigsministeren jeg skal her udsætte mødet

er der nogen der ønsker at udtale sig

det er der ikke så går vi til

vi afslutter afstemningen nu

drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag

er

jeg afviser ikke at der kan være tekniske problemer det har

formandens uafhængighed så vi

vi stemmer og hvis der er tekniske problemer skal vi have dem løst uanset

vi går til afstemning

om ændringsforslag nummer en til b firs og vi kan stemme

har alle stemt det har de

stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet

er der nogen der ønsker at udtale sig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

der er stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

bare gøre opmærksom på at vi tog en ordentlig portion på én gang

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

nummer en og fyrre uden for betækningen af erhvervsministeren om ændringsforslag nummer nitten til otte og tredive tiltrådt af et flertal

uden for betænkningen af erhvervsministeren

ændringsforslag nummer ni og tredive og fyrre tiltrådt af et flertal

er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer otte stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer ti

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tretten

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer femten af et mindretal tiltrådt af et mindretal

nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

om ændringsforslag nummer sytten af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det

hvis nogle ønsker at samtale eller

der er ikke stillet ændringsforslag til l en hundrede og halvfjerds

der er nogle der ønsker at udtale sig så vi tager det i den rækkefølge at

gerne ville have alle brikkerne i puslespillet på plads før vi tog endelig stilling

og ud fra en samlet vurdering skal jeg blot meddele at

hvor det ville ende faktisk forsøgte regeringen at vinde tid med den klassiske manøvre om at

jeg vil benytte lejligheden til at

for støtten fra socialistisk folkeparti radikale venstre og fra dansk folkeparti til det her lovforslag

for støtten fra alternativet selv om de ved førstebehandlingen ikke var i stand til at give en melding

har trods alt meldt sig klar på banen og tak for

jeg også gerne fremhæve

fra det konservative folkeparti

liberal alliance jeg synes det er bemærkelsesværdigt at disse partier og deres ordførere ret markant

og også efterfølgende det er faktisk lidt befriende i en politisk sammenhæng hvor man som hovedregel ser at regeringspartier slår krølle på sig selv og taler med én stemme hvilket jo ofte er totalt utroværdigt når det

er sandt den stil som liberal alliance og konservative

her spørgsmål vil jeg håbe bliver en fremtidig stil og

for denne regering men også for fremtidige regeringer hvornår siger

siger man at nu har vi lavet et kompromis jeg

det betyder at man som regeringsparti

liberal alliance og konservative har lagt en

til efterfølgelse i i fremtiden det er naturligvis også glædeligt at venstre har valgt at støtte enhedslistens forslag

jeg har forstået på venstres ordfører herre jakob ellemann jensen

jeg ønsker venstre tillykke med at de har fundet dette korn

der så kun et parti som ikke er med og det synes jeg

er meget beklageligt og

endnu mere beklageligt når man tænker på

været

trosretninger og

derfor er det jo meget beklageligt synes jeg at der er

hænger fast i det gamle dynd og ikke er kommet videre men de har selvfølgelig muligheden

først i morgen at vi skal have

melde sig blandt dem der hylder ytringsfriheden

ikke nogen guder der er hævet over kritik

synes jeg at danmark og vi alle sammen

guder og religioner skal have nogle særlige rettigheder og skal fritages for kritik så med de ord som mest handlede

sige tak for at et flertal nu vælger

få den afskaffet i to tusind og fire da jesper langballe daværende folketingsmedlem for dansk folkeparti foreslog

der jo en voldsom diskussion internt i enhedslisten hvor nogle var

venstrefløjen helt op til vore dage derfor er det jo selvfølgelig dejligt at enhedslisten nu endelig har fundet tilbage til sine rødder så vi kan tillade den her religionskritik

forsøge at lukke munden

på kritikerne af blandt andet religion

en ganske lille korrektion til den historiske fortælling som enhedslistens

at fortælle her i salen jeg håber at

har aldrig i enhedslisten været tvivl om at vi gik ind for en afskaffelse af

så vi går ikke ind for afskaffelse af racismeparagraffen vi går ind for afskaffelse af blasfemiparagraffen

kritisere guder trosretninger

en beskyttelse af individet af borgeren

uden den åbne debat om blandt andet islam

havde det ikke været muligt i dag at finde et flertal

i lighed med min kollega herre alex ahrendtsen

for alvor har tonet rent flag på den her dagsorden om blasfemiparagraffen og altså er er bannerfører for en afskaffelse det glæder vi os over det er vi glade for så jeg

sige tak til ordføreren for at have rejst den her debat det er dejligt

samle så bred tilslutning i

guder og andre trosretninger og så videre hjælp mig lige med

historien hvor var arbejderbevægelsen

og det er jo ikke helt forkert at sige at sagen har været sparket til hjørne nogle gange under den

regering blev straffelovrådet bedt om at afgive en betænkning og da betænkningen så kom

var det så belejligt at anbefalingen i i betænkningen bestod i at man ridsede fordele op på den ene side og ulemper op på den anden side men også her

en situation hvor vi er nået frem til at

blasfemiparagraffen skal forsvinde ud

har været en del af i intet mindre end

hundrede og en og halvtreds år

en paragraf der har levet sådan et meget omtumlet liv forstået på den måde at der har været synderlig mange sager der har været ganske få sager den seneste sag er fra tiden umiddelbart efter anden verdenskrig hvor et par til et

karneval havde klædt sig ud

den ene var præst og den anden

under det her karneval komplet med

hele dåbsceremonien som den foregår

i folkekirken og det faldt åbenbart nogle så meget for brystet at de valgte at anmelde det her til politiet og parret blev dømt

overtrådt blasfemiparagraffen det kan man jo godt grine ad i dag og synes er er underligt men det viser jo også noget om den udvikling

forstår ved blasfemi og hvad man ikke forstår ved blasfemi og hvor krænket man vælger at blive over

af profeten muhammed kan få nogle helt op i det røde felt og det kan vi jo godt undre os over men der kan man måske med fordel så kigge lidt tilbage på vores egen historie og se

så frygtelig længe siden at vi selv kunne blive voldsomt krænket når nogle lavede

sted skulle man jo mene at jesus har prøvet

kan trække på skuldrene over at nogle vælger

som har gjort at vi så stadig væk har haft en blasfemibestemmelse

et af de få lande i europa der stadig har en sådan og

afskaffer bestemmelsen så det er en bevægelse der ikke bare er i danmark men i en række andre lande

det skyldes også en en solidaritet

lande hvor man ser mere alvorligt på blasfemi i landene i i mellemøsten har man meget skrappe sanktioner over for

de regimer som forfølger anderledes tænkende

blasfemibestemmelse så hvem er i at kritisere os

omvendt har der jo også været en frygt for at hvis vi afskaffede blasfemibestemmelsen

indhentet udtalelser fra andre lande hvor man også har afskaffet

har altså ikke heldigvis vist sig at være store konsekvenser af det et land som holland har

mange måder en historie der minder om vores med

en filminstruktør der havde lavet filmen

drab på en en højreorienteret muslimkritisk

i holland har det altså heller ikke ført til

man skal rende rundt og gøre andre mennesker kede af det i den

der er nogle tendenser i tiden til at debatten bliver mere og mere rå mere og mere krænkende og

godt diskutere hvad man opnår ved men er blasfemibestemmelsen det bedste værn

type debat det tror jeg personligt

jeg frygter i virkeligheden at der kan blive tale om

at brænde et eksemplar af koranen af og så bagefter

antal dagbøder ville det så få ham til at fortryde og få ham

at gøre det en anden gang eller ville det snarere

kunne blive bekræftet i en forestilling om at det

anfald af politisk korrekthed jeg hælder

til det sidste jeg har også bemærket

om blasfemi meget hurtigt afspores fra at handle om selve de ytringer som nogle er fremkommet med og så til at handle om hvorvidt de skal have lov til

i stedet for at vi forholder os til ytringen og siger hvad vi mener om den og kritiserer eksempelvis

koranen af ja så kommer det hele til at blive

om det skal være lovligt eller og dermed afsporer vi i

i venstres folketingsgruppe vi har forskellige synspunkter det

i dag og er jublende glad og lykkelig for jeg har stor forståelse for

de argumenter der har været imod en afskaffelse af blasfemibestemmelsen

ikke kommer kommer alvorlige konsekvenser af at vi

der skal afgøre spørgsmålet jeg tror ikke man kan

til fred eksempelvis med islamistiske terrorister altså der har været terrorangreb i et land som tyskland som jo har haft en meget åben politik over for flygtninge der har været terrorangreb i et land som sverige hvor man har en helt anderledes offentlig debat

vi har og hvor der nærmest er emner som er

profeten muhammed på en måde som gjorde at mange følte sig krænket men hvad var det lige ariana grande

synge sine sange det kan man vel ikke

mod islam eller profeten muhammed så jeg tror ikke på at vi kan forhandle os til fred med de islamistiske terrorister de ser hele vores livsstil som

noget der skal bekæmpes og

at de vil være være os hverken mere eller mindre

at vi kommer til at stemme for alle mulige enhedslisteforslag bare rolig men i denne

vil jeg godt jeg godt sige tak og så se frem til

paragraffen og det er ikke nogen hemmelighed at vi har været splittet i alternativets folketingsgruppe og

vores mandater her i folketinget

jeg er lidt ked af at vi igen taler ytringsfrihed

jo ikke mangel på ytringsfrihed vi har i vores land angående religion og den kritik som der har været i de sidste mange år har jo ikke

vi har selv haft både en advokat en jurist og

fysiske handlinger mod eksempelvis bibelen eller koranen

i den retning men hvordan tænker venstre

gribe det an hvis venstre ikke mener at

eller paragraffen forhindrer disse handlinger

hvis man inviterer til en offentlig afbrænding nede på slotspladsen og opfordrer folk til at komme og smide en masse bibler eller koraner eller hvad det måtte være i et stort bål og sætte fut til det

til offentlig uro så så det tror jeg ikke

nu har vi jo institut for menneskerettigheder som siger at halvdelen

deltage i den demokratiske debat på facebook på grund af

den måde som der bliver debatteret på og vores

uanset at vi kan stoppe nogle optøjer fordi det sker på slotspladsen

på at vi med eksempelvis en blasfemiparagraf kan undgå det altså vi skal eksempelvis lægge pres på facebook facebook er en privat virksomhed

facebook til at bringe alt muligt og man kan undre sig over at facebook slår hårdt ned

og luge noget af det værste ud

så skal det også være et sted hvor debatten foregår i en ordentlig tone

et trylle og mirakelmiddel som kan få debatten bragt

i at der er behov for at forbedre forholdene på justitsområdet i grønland derfor er det også skrevet ind i regeringsgrundlaget at vi vil arbejde for en standard i grønland som svarer til standarden i danmark helt overordnet foreslås det at pålægge regeringen at tage de nødvendige initiativer der skal sikre at grønland bliver underlagt de samme standarder som danmark på justitsområdet det lyder derfor umiddelbart som om

der er overensstemmelse mellem vores synspunkter af bemærkningerne til forslaget fremgår det nærmere hvilke konkrete initiativer forslagsstilleren ønsker iværksat det drejer sig om en lang række tiltag på blandt andet politiets kriminalforsorgens og domstolenes områder

jeg også enig med forslagsstilleren i at de fleste af disse initiativer vil kunne medvirke til at gavne justitsområdet i grønland men omvendt

jeg også af den opfattelse at et fast defineret katalog vedtaget af folketinget over initiativer der skal iværksættes for grønland ikke vil være hensigtsmæssigt i praksis for ved at tilvælge de initiativer der fremgår af beslutningsforslaget risikerer vi samtidig at fravælge en række andre gode og muligvis mere nødvendige tiltag justitsområdet i grønland står over for

andre udfordringer end i danmark det skyldes særlig at de strukturelle og geografiske forhold i grønland er væsentlig anderledes end de er i danmark men også at der i grønland og danmark er et forskelligt syn på hvordan et retssystem bør være indrettet derfor er det meget vigtigt for mig som justitsminister at få involveret de parter der har fingeren på pulsen i forhold til den grønlandske virkelighed det synes jeg ikke at vi gør i tilstrækkelig grad hvis vi her i folketinget bestemmer hvad der skal ske på justitsområdet i grønland

min opfattelse at styrkelsen af justitsområdet i grønland bør ske i samarbejde med og på baggrund af prioriteringer fra de aktører der har kendskab til hvilke udfordringer man særlig står over for i grønland

naturligvis særlig på grønlands selvstyre der er den helt centrale aktør i den forbindelse og en garant for at lovgivningen på justitsområdet kommer til at afspejle den grønlandske befolknings ønsker jeg tænker også på de myndigheder der har deres daglige virke i grønland særlig politiet kriminalforsorgen og domstolene og der findes allerede et forum hvor vi årligt mødes for at diskutere udviklingen af justitsområdet i grønland og hvor både selvstyret og rigsmyndighederne er repræsenteret nemlig rådet for grønlands retsvæsen det er også vigtigt at der i det daglige er et tæt fokus på området det er en af grundene til at vi i justitsministeriet har oprettet en særlig

som udelukkende tager sig af sager vedrørende grønland og også færøerne hermed får vi mulighed

at opbygge den ekspertise og de samarbejdsrelationer som er nødvendige for at fremme arbejdet på justitsområdet i grønland derudover får vi mulighed for i samarbejde med grønlands selvstyre at foretage en prioritering af hvilke sager på justitsområdet der er vigtigst i grønland og som derfor bør iværksættes først ud over at beslutningsforslaget bryder med en tradition om at grønlands selvstyre er med til at bestemme hvordan justitsområdet i grønland skal udvikles har det også nogle væsentlige økonomiske konsekvenser en række af de initiativer som fremgår af beslutningsforslaget skal selvfølgelig konkretiseres nærmere for at

det siger næsten sig selv at for eksempel udvikling af it systemer og anlæg af nye bygninger kan være forbundet med ganske væsentlige omkostninger det er derfor også af hensyn til økonomien vigtigt at en styrkelse af justitsområdet i grønland sker i samarbejde med og på baggrund af prioriteringer fra de aktører der har kendskab til hvilke udfordringer man særlig står over for i grønland der er også initiativer i beslutningsforslaget som jeg af andre grunde ikke kan tilslutte mig

at der skal laves særlige folketingslove for grønland i stedet for at gældende danske love sættes i kraft ved kongelig anordning det er min opfattelse at anvendelsen af kongelige anordninger er en hurtig og fleksibel måde at gennemføre lovgivning for grønland på hvor det samtidig er muligt at tilpasse lovgivningen så den tager højde for grønlandske forhold særlige særlige love for grønland vil derfor alene være hensigtsmæssige i tilfælde hvor retsstillingen er meget forskellig

bør ske ved at vi i folketinget fastlægger hvilke konkrete initiativer der bør iværksættes som beslutningsforslaget lægger op til det er helt afgørende at grønlands selvstyre og de øvrige aktører på området er med til løbende at bestemme hvordan udviklingen af det grønlandske retsvæsen skal gribes an

er samtidig afgørende at der i den forbindelse løbende kan foretages en prioritering for at sikre at tiltag som iværksættes for det grønlandske retsvæsen giver mest for pengene og derfor kan regeringen ikke

på her som grønlandske folketingsmedlemmer nu er det også sådan at den høring som jeg tog initiativ til og som retsudvalget

var med til at sikre at naalakkersuisut tog et initiativ i forhold til netop

hvis nogle af de tal som vi kender fra grønland netop

tre og en halv gang så mange voldsanmeldelser at der er fire og tredive

var det så noget som regeringen ville tage alvorligt og ville handle på og hvor er

i forhold til at det her foregår i grønland og at vi faktisk har et ansvar i forhold til at sikre

vi ikke vil styrke mulighederne i grønland men

min kollega i grønland om det her hvor jeg har påpeget nødvendigheden af at vi prioriterer indsatserne og finder ud af hvad der er vigtigst

af uvilje her men vi skal have en drøftelse af hvad der er vigtigst

fra inatsisartut og fra naalakkersuisut til at det her er noget vi skal handle på jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren helt konkret svare på hvad er det ministeren

vi i fællesskab kan gennemføre de ting for jeg er helt enig i at der er nogle forhold på grønland som vi

er rimelige heller ikke rimelige for eksempel for nogle af vores kommunefogeder men finde løsningen dertil

det der vil være udgiftsdrivende her og nu og som koster penge og så er der en anden vinkel der handler om simpelt hen at skaffe de kvalificerede medarbejdere der skal til for at give det løft som egentlig er intentionen bag

tage den første vinkel først i danmark skal

jeg bare spørge ministeren om der findes økonomiske beregninger

eller siger at man har tænkt sig at indfase

nogle år hvor store vil de udgifter så være altså det der handler om økonomi hvis man ser bort fra det som har med personaleressourcer at gøre og ser på det rent økonomisk hvad vil det så

foretage en vurdering af de økonomiske konsekvenser umiddelbart umiddelbart

væsentlige omkostninger forbundet med at gennemføre alle de her

også vi kan sikre at de tiltag vi

give mest for for pengene men jeg er overbevist om at

det grønlandske samfund og der er nogle områder som ikke er den danske stats ansvar men som altså er et grønlandsk

ansvar har regeringen nogen planer

i hvert fald italesætter det her over for for selvstyret

i virkeligheden det bagvedliggende problem

at man ikke har de ressourcer der skal til altså i ungdommen blandt børn og unge der kan påtage sig de her job for eksempel i kredsretterne hvad vil regeringen gøre ved

at man lærer det godt hvis man skal andre steder hen og tage en uddannelse hvis man skal til danmark og tage en uddannelse og så rejse tilbage til grønland

en god dialog om

en god og respektfuld dialog med hinanden

foretages en vurdering en prioritering men hvad er justitsministerens egen prioritering vi har nogle børn som bliver svigtet vi har nogle voldtægter i store rater og noget vold hvad er det

stilling til om om vi skal sikre børns rettigheder bedre

i fællesskab med med det grønlandske selvstyre der er nogle kæmpe udfordringer er ingen her i denne sal tror jeg der vil underkende at der er nogle kæmpe udfordringer på grønland

vigtigst for grønlænderne så vi kan prioritere det og så vi kan komme i gang med i fællesskab at løse nogle

og at der er voldtægter er ministeren i tvivl om det

fra grønland men hvad er ministerens egen prioritering hvor skal der sættes ind hvordan skal der sættes ind hvilke midler erfaringer og udvekslinger vil

alene det er ikke det vi siger det er jo danmark som stat

helst alle ønskerne og få det finansieret der hvor jeg kommer fra

man prioriterer og det er nødvendigt at det grønlandske samfund selvfølgelig også påtager sig sit ansvar og så tager vi en dialog om hvad der er vigtigst

de dialoger jeg har haft med den grønlandske minister på det her område

der er en minister der virkelig er konstruktiv og vi har haft nogle gode dialoger om

i fællesskab i hele ti år fra to tusind og fire til to tusind og fjorten arbejdede sammen i en kommission der hedder

i to tusind og fjorten kom med en lang række anbefalinger til tiltag som grønland og danmark i fællesskab er blevet enige om skal implementeres de er langtfra blevet implementeret hvad mener ministeren

disse manglende implementeringer

at så klarer vi lige det med en stor bevilling på finansloven det handler om penge det handler om uddannelse det handler om forskellige kompetencer

vi signalerer ved at der er oprettet nordatlantenheden i justitsministeriet som jeg synes gør et fremragende stykke arbejde i et godt samarbejde

er der sat ord på en række områder hvor i ia mener at der kan og bør ske forbedringer mange af disse forslag er understøttet af advokatrådets rapport om de juridiske forhold i grønland overordnet

vil jeg sige at vi i socialdemokratiet er enige i at der på justitsområdet i grønland er oparbejdet en række efterslæb og uhensigtsmæssige forhold vi har hørt om dem fra vore grønlandske kolleger fra politiet i grønland fra retten i grønland fra anstalterne fra advokatrådet og vi har også set det med egne øjne når vi har været på besøg i landet socialdemokratiet er enig i at standarden på justitsområdet skal svare til den standard der er i danmark vi har allerede under den seneste socialdemokratisk ledede regering vist at socialdemokratiet sætter justitsområdet højt

da vi løftede lønningerne for kommunefogederne og da vi lavede en særlig indsats for at nedbringe ventetiderne ved domstolene vi ved at der er ting der skal rettes op på

flere psykisk syge mistænkte og afsonere stiller større krav til anstaltbetjentenes kunnen for både de ansattes og de indsattes skyld bør anstaltbetjentene være bedre uddannede især set i lyset af at grønland selv skal håndtere forvaringsdømte når den lukkede anstalt i nuuk står færdig det er også nødvendigt at se på hvordan vi kan øge retssikkerheden for sager i grønland når man har besøgt grønland ved man at der er en række forhold der gør

kan lade sig gøre at overføre danske love til grønland sådan uden videre oftest vil

der hedder en kongelig forordning det er en af de ting som advokatrådet kritiserer i sin rapport om juridiske forhold i grønland der er behov for at vi udarbejder lovgivningen direkte målrettet grønland så det for eksempel sikres at bemærkninger til loven også kommer med det kan godt lyde lidt tørt men det har stor betydning for hvorledes en lov fortolkes derudover er der behov for at se på forholdene ved retterne af første instans i grønland det altoverskyggende problem her er at kun anklagerne er juridisk uddannet forsvarere og kredsdommere er altså lavere uddannet end anklageren og det giver en klar ubalance i magtforholdet imellem forsvarer og anklager til ugunst for anklagede

virker det ikke realistisk at kræve at alle lægdommere og alle lægforsvarere udskiftes med uddannede jurister da grønland ikke selv har nok uddannede jurister derimod kunne man måske opbygge en udvidet juridisk grunduddannelse

eller lægdommer gerne i samarbejde med et universitet i danmark og man kunne måske som en del af ansættelsen indlægge et uddannelsesforløb så lægforsvarere og lægdommere

opnå en juridisk eksamen på universitetsniveau derudover kunne man lave en screening af sager der bliver berammet ved første instans så de mest komplicerede sager bliver ført af egentlige jurister der er sikkert andre gode ideer og sikkert også andre løsningsmuligheder som vi gerne forhandler med regeringen og folketingets øvrige partier om derudover er der en problematik i

ved politiet i grønland måske kunne en del af løsningen være at man ikke længere behandler grønland som et selvstændigt overenskomstområde men uanset hvilke løsninger man kan finde frem til i forhandlinger med de faglige organisationer så vil vi understrege at socialdemokratiet kun kan være med til en aftale

det gælder også for de udfordringer politiet i grønland møder når de bliver pålagt ekstra uddannelse for eksempel i forbindelse med terrorsikring det er alt andet lige dyrere at sende ansatte rundt i et land hvor vejr og transportforhold betyder at et to dages kursus kan betyde syv til ti dages fravær politiet i danmark står netop også med store udfordringer som følge af grænsekontrol og ekstra bevogtningsopgaver vi var med i politiforliget i

og femten for at give politiet i danmark et løft og derfor vil det ikke være rimeligt at udhule det forlig ved at bede rigspolitiet om at løfte vilkårene i grønland på det eksisterende budget jeg kunne nævne flere andre områder hvor der også er behov for forbedringer

ikke glemme at nævne at de sociale forhold også spiller ind på om forbrydelser i det hele taget foregår

men det er både for det enkelte menneske og for samfundet vigtigt at sagerne bliver grebet i det sociale system så de ikke skal ende i

juridiske system det ser ud til at der i dagens grønland er enighed om

gøre noget ved problemerne ikke mindst symboliseret ved den grønlandske regeringsleder kim kielsens stærke fokus på børns vilkår og den grønlandske regerings fokus på at begrænse alkoholforbrug og misbrug derfor vil jeg gerne gentage mig selv fra debatten om rigsfællesskabet og sige at vi fra socialdemokratisk side bakker op om tiltag hvor vi fra dansk side kan støtte og udvikle de grønlandske socialforvaltningers arbejde jeg vil slutte af med at sige at forslagsstillerne i bemærkningerne til beslutningsforslaget lister en lang række nødvendige forbedringer op jeg har talt dem op til femtende og mængden af krav gør at det ikke er muligt for socialdemokratiet at støtte beslutningsforslaget

vil arbejde videre med det i grønlandsudvalget

på området er jo også en understregning af at vi rigtig gerne vil samarbejde vi ved godt der er nogle gråzoner kan man kalde det imellem et grønlandsk ansvar og et dansk ansvar vi ved også hvor vigtigt det er at socialforvaltningerne og politiet

rigtig godt sammen

og socialdemokratiets ordfører på området har også tidligere udtalt

jo give ordføreren ret i at der er steder hvor vi mangler kommunefogeder der er tretten steder

generel tilkendegivelse af at

anerkender den udfordring som grønland står over for

bakke op synes jeg det kunne være interessant at høre hvad socialdemokratiet konkret

synes egentlig det er på sin plads også at understrege at grønland jo ikke er repræsenteret i

politiforliget eller kriminalforsorgsforliget det vi så ved kriminalforsorgsforliget var at grønland faktisk er nødt til

men ikke får mulighed for egentlig

at få gavn af de nye tiltag som der bliver sat i værk på kriminalforsorgsområdet

er en skævvridning at man ikke netop også er med til at sikre at et øget fokus på

af indsatte i danmark også kommer til at

skal komme hjem til kone og børn med en mand der lige har slået en eller to ihjel

helt urimeligt at man skal lænke vedkommende til radiatoren ude i køkkenet

hvordan man kan man kan hjælpe

af afsonere vil vi også være positive over for at gå ind i arbejdet med og det synes jeg vi skal tage op

sætte fokus på hvad vi vil anbefale

hvorvidt arbejdet kan bringes videre og at socialdemokratiets ordfører siger at prioriteringslisten vil man gerne se fra naalakkersuisuts side inden der træffes en endelig beslutning

fylder hele fire hundrede og syv og halvfems sider

præciserer skal implementeres og igangsættes af nye konkrete initiativer fra regeringens side hvad er den anden prioritering

ordføreren siger at man gerne vil se listen når denne i forvejen er nedfældet tilbage

ikke nok at man kommer med en lang liste vi må være sikre på når vi arbejder med det i folketinget at vi får tingene gjort i den rækkefølge som man helst vil

frem for andet og jeg synes det er rimeligt når listen er på femten forskellige ting

en fuldstændig klar prioriteringsliste

ikke forstå hvorfor forslagsstillerne til dette beslutningsforslag

har sagt at der er en henvisning til den prioriteringsliste der er

så jeg efterspørger sådan set

at besøge grønland sidste år på en studietur med udvalget hvor vi besøgte flere af de myndigheder der omtales i forslaget efterfølgende har der været afholdt en høring i retsudvalget om samme emne desværre var jeg nødt til at nøjes med tv transmissionen men mange af de samme elementer som vi diskuterede og så på rejsen gik jo igen og går nu igen i forslaget retsområdet i grønland er jo meget meget langt hen ad vejen et dansk ansvarsområde der skal ikke herske tvivl om at den danske stat selvfølgelig skal overholde sine forpligtelser fuldstændig ligesom vi har en forventning om at det grønlandske selvstyre skal overholde egne forpligtelser på egne ansvarsområder den slags må jo gå begge veje

store udfordringer der er i grønland fremgår af forslaget det drejer sig blandt andet om at have politi til stede i alle større byer og bygder

vi stadig væk et stykke vej fra målet det drejer sig om anstaltsbetjentene i kriminalforsorgen der har brug for bedre efteruddannelsesmuligheder og det handler om et højere kompetenceniveau i kredsretterne med flere ansatte med en juridisk uddannelse

om kompetenceniveauet i kredsretterne for sagen er jo den at det er en meget meget vanskelig balance vi kan jo alle sammen være enige om at der skal ske et løft det skal ikke være en kritik af de gode folk der arbejder der nu og gør en stor indsats men det er selvfølgelig at foretrække at man er jurist hvis man skal arbejde i en kredsret på den anden side har man hensynet til at det bedste er at retterne ligger så lokalt som muligt så man er tæt på de relativt få tusinde borgere der er spredt ud på et meget meget stort område men det medfører jo at man ikke kan samle de få kræfter der både har en juridisk uddannelse og kan tale begge sprog

dilemma jeg har svært ved at se at man løser netop det her dilemma

flere ressourcer for det løses jo dybest set af at der kommer flere grønlændere der mestrer dansk har gode skolekompetencer vælger at læse jura i danmark og flytter tilbage til grønland for at arbejde i kredsretterne så den reelle løsning ligger måske i virkeligheden i uddannelse af den næste generation det er ikke sådan løseligt bare ved at bruge flere penge det handler simpelt hen om bedre sprogkompetencer så de grønlandske børn og unge får bedre muligheder for at tage en

det tager tid og det er et langt sejt træk samme udfordring er det med politi og kommunefogeder i bygderne i nogle bygder kan det simpelt hen være svært at få nogle til at blive kommunefogeder

der er igen tale om det lange seje træk og ikke umiddelbart nogen snuptagsløsning

gerne understrege at vi selvfølgelig skal have orden i de her ting men ingen kan trylle

derfor oprigtig positiv over de mange gode tanker og ideer og hensigter der ligger i forslaget her og jeg synes det er en vigtig debat hvordan vi får løftet hele retsområdet i grønland og derfor håber jeg også

ikke er sidste gang vi diskuterer det her i folketingssalen men at det er noget vi jævnligt får lov til

at evaluere og diskutere som det fremgår af forslaget

indebærer en eventuel vedtagelse økonomiske konsekvenser der så i givet fald ville skulle beregnes af ministeriet det er svært for os at stemme for et

når man ikke kender det prisskilt der sidder på forslaget det skal ikke forstås som

en afvisning af tankerne men jeg synes

jeg egentlig læne mig lidt op ad den socialdemokratiske ordfører at skal man have den her debat bliver man både nødt til at kende prioriteringsrækkefølgen men også

på de forskellige initiativer og det er jo ikke oplyst i

men at der er mange gode tanker i som vi gerne vil arbejde sammen

en kredsdommer vi så jo gerne fra inuit ataqatigiits side at man blandt andet i forhold til kredsdommerne sikrede

noget som er under etablering under grønlands universitet så der er faktisk en en reel mulighed der kan man sige i forhold

har inuit ataqatigiit været til møde med justitsministeriet hvor vi har fremlagt

de forskellige input som vi har og det har været meget klart fra vores side at vi rigtig gerne til at lave en prioritering

og som sagt kommer naalakkersuisut så også med

at få den her beregning fra justitsministeriet

bare at poste penge i det noget af det er realiserbart med økonomi men meget af det kræver lige præcis uddannelse af de medarbejdere der skal tage de her jobs i kredsretterne så der er en del af det der handler om om penge og der er en del af det der handler om tid for de grønlandske børn og unge

er noget jeg er uenig med forslagsstilleren i i hvert fald

meget lille fokus på det offer som måske har fået sit liv fuldstændig knust det synes jeg er

udtryk for en meget skæv balance så jeg synes det er positivt med fokus på offeret

ønske mig vi havde mere af både i grønland men også

den ti årige periode inden de aftaler blev lavet sådan at vi ikke igen og igen

på den den standard vi bruger i retssystemet jeg mener

ret i danmark særlig i forhold til til de medarbejdere der er og de uddannelseskompetencer der måtte være så allerede der

man kan løse det her sådan med et snuptag eller med et fingerknips jeg tror ikke der var noget i spørgsmålet

man skulle overveje det og se på detaljer jeg har selv

forholdene tror ordføreren

der ville gå meget mere end fjorten dage før der var en hasteindkaldt

der omgående ville blive kigget på forholdene

noget af det altså handler om at de ansatte der

står der meget klart og tydeligt hvad det er der skal være på plads for at sikre en retssikkerhed i grønland der er

kender til det store arbejde grønland og danmark i fællesskab har

form af retsvæsenskommissionens anbefalinger

ting som grønland og danmark i forvejen indbyrdes er

ordføreren hvad det er man mener der

torsdag eftermiddag bare vedtog et forslag som vi ikke reelt ved hvad koster så det er noget der vil skulle forhandles igennem i forbindelse med en finanslov den anden del handler om ressourcer den handler om det personale der skal til for at

løfte de her opgaver og der må man sige at for en stor dels vedkommende

forslagsstilleren inde på at heldigvis ser man

det er med til at man gradvis kan nå til den situation som

en prioritering i forhold til de indsatsområder som

er jo også vigtigt at fokusere på at

fokuserer på resocialisering ser på konfliktmægling

fra at være indsat til at blive løsladt

at justitsministeren og jeg kan være meget uenige om hvilken kurs vi gerne ser ført i fængsler og arresthuse måske

vælge en lidt hårdere kurs end justitsministeren

og det lå ordføreren meget på sinde at

jeg startede med at tilkendegive at

vi faktisk er enige i intentionen bag forslaget

der er brug for at få gjort op med de markante kriminalitetsproblemer som findes i grønland

også brug for at vi får kigget nærmere på hvad baggrunden er for de meget markante kriminalitetsproblemer således at vi også får en indsats der bygger på forebyggelse jeg må også

ministeren som jeg kan forstå har

med selvstyret det plejer jo at være således

at når vi skal finde de gode løsninger som både virker på den korte bane men også på den lange bane sker det altså i dialog også med selvstyret

er der stor forståelse der er fuld opbakning til ministeren som er godt i gang kan jeg forstå og så er der også en opbakning til at det her løses igennem en dialog med selvstyret således

at komme med en strategi det virker sådan lidt pudsigt når man

som en del af regeringen og indimellem har ekstremt travlt med at nu skal vi hastebehandle nogle ting uden om inatsisartut det har vi jo oplevet flere gange

og pludselig står vi her og så er det så vigtigt med dialog og det er så vigtigt der er ingen tvivl om at ja

det har vi slået på fra grønlands side i

som vi har været her i folketinget der er behov for at høre inatsisartut der er behov for at høre naalakkersuisut men det er der bestemt

mellem justitsministeriet og naalakkersuisut så derfor kunne

man ikke godt løse det her på en anden måde kunne man ikke sikre at der var en dialog på de her områder det her er jo på mange måder et efterslæb der har været i rigtig mange år

være i en god dialog hvis ordføreren har hørt at jeg på nogen måde lægger afstand

en sag som ordføreren prøver på at profilere sig på men jeg hørte også en minister der sagde at der er god dialog og det er i en

man er ikke i mål men ambitionen er at komme i mål og det er via et samarbejde med selvstyret

jeg har hørt ordføreren tale for at det her og alle udfordringer på grønland skal løses i respekt og i dialog med selvstyret så

vi skal holde fast i derfor synes jeg at det kunne være interessant at høre venstre hvordan vil man stille sig i en forhandlingssituation

det når vi fra grønlands side kommer med nogle anbefalinger på justitsområdet

i god tråd med det man gerne vil i grønland også fra naalakkersuisuts side

sagsområde som svarer til standarden i danmark det bekræfter regeringen

er det ikke en god idé at vi er en lille smule mere konkrete end det ministeren og venstres

hvis vi skal komme videre det er næsten den samme snak

har været i to tusind og fire i to tusind og fjorten og nu også i to tusind og sytten

an her er en start hvor vi i fællesskab siger vi beslutter at vi

nu og så kunne regeringen jo sige jamen her er

prioritering af opgaverne den dybe tallerken blev ikke opfundet i går og vi behøver ikke opfinde en ny en i morgen

en respektfuld tone og dialog mellem grønland og danmark i retsvæsenskommissionen fra to tusind og fire til to tusind og fjorten hele ti år

en fire hundrede og syv og halvfems siders betænkning

de ordførere der har været før mig har peget på en række områder hvor vi ikke er helt i mål blandt andet det sprogmæssige og det uddannelsesmæssige og man kan altså ikke trylle det her igennem men jeg synes det er i en god gænge når jeg lytter til ministerens tale og hører at der er taget en række initiativer og at man er i god dialog

og samarbejde har opnået fine resultater både til glæde for danmark

om politi om kriminalforsorg og om retsvæsen og der er rigtig mange opgaver at tage fat i det ved alle der har kigget på det her og

sidste mange år man kan også ved selvsyn tage en tur til grønland og se på vilkårene

i danmark er der vel grund til at sige

oppe over vi har jo arbejdet sammen med grønland i utallige år efterhånden og det er besynderligt

ikke er blevet flyttet mere danmark skal overholde sine forpligtelser og der skal ske en reel ligestilling så standarden i grønland svarer til standarden i danmark det har vi lovet og det skal vi holde fast i og

tidssvarende bygninger og digitalisering så man kan få lov til at arbejde på en ordentlig måde it systemerne kan både være med til at

med til at sikre den retssikkerhed der er i at have en retsdatabase så man dømmer nogenlunde ens i ens sager

lægge et fælles niveau så det ikke er vilkårligheder der bestemmer hvad man bliver dømt ved

forskellige forbrydelser

er er hamrende vigtigt at få på plads ligeløn til politiet

for anstaltsbetjentene er så afgørende for at

at have mulighed for at rekruttere til det her område bygdefogederne er

institution i det her arbejde men det kræver jo

er faciliteter så man kan indespærre folk når det er nødvendigt og så man også kan klare situationen jeg nævnte ved vores sidste debat om grønland

slagsmål eller uro i hjemmet kan være i underkanten af hvad der kan klare sådan nogle problemer det er sjældent i danmark at en betjent tager alene

slagsmål eller andre ting der er som regel to med og det er

satse på måske ikke i morgen men så ad åre og så

største bebyggelser

få en lov i stedet for kongelige forordninger det vil øge retssikkerheden fordi vi netop har den tradition at

også i bemærkningerne beskriver hvad det er vi egentlig har tænkt os med den her

det er jo ikke tilfældet i de kongelige forordninger og

at man fra grønlands side ønsker det

sige at når der nu har været aftaler har været skrevet fælles papirer har

med det her i en ti årig periode

må man forvente at både den

nuværende regering snart har prioriteret stykke papir man kan gå frem efter og snart har

oversigt over hvad det vil koste

det her vil tage tid javel

men vi ville dog aldrig finde på i danmark at sige at på bornholm er det okay

spærre folk inde i køkkenet hjemme ved landbetjenten indtil næste morgen eller at der slet ikke er nogen i

uretfærdigheder i forhold til forskellige områder vil vi jo ikke finde os i normalt

det skal vi jo heller ikke når vi har lovet at standarden skal svare til standarden i danmark og derfor er der et stykke arbejde der skal i gang og i første omgang

vil jeg gerne sige til ministeren se nu at få lavet den prioritering

lang tid jeg synes det her er en rigtig rigtig fin håndsrækning til en regering der ikke har fået taget sig sammen til at komme i gang og

en fælles beslutning her kan regeringen samle hele folketinget om at gå i gang og så kan vi i fællesskab bidrage med alt det vi kan det var dog ikke for tidligt tag nu og vis jer fra den pæne side

hånden ud til grønland og stem for

med en opfordring til på nogle afgørende områder

en fin anledning til at vi nu tager os sammen

ikke snakke om det længere nu vil vi ikke vente til næste gang vi snakker om rigsfællesskabet eller næste gang igen eller næste gang nogen kommer til grønland nu vil vi sætte det her arbejde i gang

bruge en gammel dårlig regerings svagheder til selv at være svag jeg synes det er er en rigtig træls måde

altså det at en regering har undladt at

og de grønlandske folketingsmedlemmer har jo igennem alle årene forsøgt at kæmpe

på tværs af partierne har været i stand til

men nu kommer vi med noget som er endnu mere konkret vi vil rigtig gerne være ambitiøse på det her område vi vil rigtig gerne spille ind i forhold til

er for nogle konkrete forbedringer som kan ske

gør det vel heller ikke så meget at vi ikke gør det det jeg venter på er en situation hvor jeg kan give herre peter juel jensen et klap på skulderen og ministeren et klap på skulderen

nu kunne vi få lejlighed til at komme videre i fællesskab og det håber jeg sådan set også bliver resultatet af det her forslag

og derfor

naturligvis også være en ordentlig standard for retsvæsenet i grønland men men når man oplever så store forskelle i kriminalitetsstatistikken i grønland set i forhold til danmark

nødvendigvis kun at standarden på justitsområdet er lavere i grønland som fru aaja chemnitz larsen udlægger det det skyldes jo også at man i grønland har andre strukturelle geografiske og sociale udfordringer end vi har her i danmark

styrke det grønlandske retsvæsen for som forslagsstilleren også påpeger

en udvikling af det grønlandske retsvæsen skal ske i tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre det vil simpelt hen ikke være rigtigt hvis vi her i folketinget vedtager love uden at inddrage de lokale interessenter vi risikerer at overse initiativer som vil passe bedre til de grønlandske forhold og de grønlandske ønsker

skal sidde og lovgive om forhold som ligger så langt

derfor er jeg også enig med justitsministeren i at man bør arbejde for at udvikle retsvæsenet i grønland i rådet for grønlands retsvæsen hvor selvstyret og de danske myndigheder allerede mødes og diskuterer disse forhold og derfor kan liberal alliance

finde nogle løsninger på de udfordringer som vi identificerer er jo i høj grad det som det her handler om jeg synes det kunne være interessant at høre liberal alliance hvordan forholder i jer til den videre proces

op på det her område anerkender i at der er behov for

finanslovsforhandlingerne vil man være med til at

det her sagsområde skal svare til standarden i danmark

lovenes hensigt efterleves med henblik på at grønland er underlagt de samme standarder som danmark på justitsområdet betyder det at når liberal alliance og venstre og hvem ved jeg stemmer imod

stemmer man i princippet imod sit eget regeringsgrundlag det synes jeg er en mærkelig

her holdning og hvis andre vil være med til at stemme for den

ressourcer alle er enige om at det skal ske i tæt samarbejde med alle er enige om at det tager tid alle er enige om at det koster nogle penge hvad er den fine fornemmelse af at det her

vi ikke beslutte når det står på det her papir

at vi har en regering vi har en justitsminister vi har et

hidtil og at der bliver prioriteret nogle områder og der bliver afsat nogle ressourcer

der skal løftes der er store udfordringer her i grønland

de øverste bemærkninger til beslutningsforslaget står der men samtidig er et velfungerende justitsområde afhængigt af velfungerende grønlandske myndigheder på for eksempel socialområdet derfor er et tæt samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder herunder på social og sundhedsområdet en forudsætning for et moderne og trygt retssamfund så jeg mener at der

naturligvis er mange andre parametre som skal løftes og forbedres i grønland

sige at det var de fire hundrede og syv og

de to sider og sige ja det bakker vi op omkring nu skal vi i gang der er gået lang tid der går også for lang tid i forhold

i forhold til det arbejde justitsministeriet gør hvori der indgår en

konstruktiv dialog med selvstyret hvorimod det her

at sikre en god retssikkerhed i grønland er et hundrede procent dansk ansvar

man har arbejdet ti år sammen både i grønland og danmark på retsvæsenets område og

fremkommet med en lang række anbefalinger det har stået stille

man er meget bagud med implementeringen af de ting man havde igangsat man venter på hvad grønland vil komme med af

kunne ikke fremkomme med sine egne ønsker og egne prioriteringer

at speede sagsbehandlingstiden op i grønland

den grønlandske befolkning der er nogle udfordringer til geografi der er nogle udfordringer i forhold til kompetencer og struktur i grønland osv som man jo bare ikke kan overhale kan man sige ved

har stået stille og man er så langt bagud det er begrundelsen for

befolkningen på færøerne som mine brødre og søstre og jeg anser befolkningen i grønland som

til at tale op i forhold til at jeg faktisk hører mange af vores partier

til højre tale om at de ønsker et stærkt rigsfællesskab i fremtiden de ønsker ikke at der er nogen der træder ud af rigsfællesskabet men som ordføreren for enhedslisten også italesætter

jo ikke sønderjylland vi svigter ikke bornholm på så vigtige og centrale områder som

der ligger inden for justitsområdet

det er måske her vi skal begynde

jeg er glad for det bidrag som danmark allerede

i forhold til til grønland men det er også tydeligt at vi har brug for flere ressourcer og at vi har brug for at vi gør det

sider i to tusind og fjorten som jeg egentlig ser kogt ned til to sider her fra forslagsstilleren i forhold til hvilke

er de de vigtigste områder

også meget enig med enhedslistens ordfører

beslutningsforslag det her manifest om at styrke justitsområdet der er en lang række udfordringer i grønland og det tager lang tid der er ingen der siger at vi skal trylle og gøre det fra dag til dag men der er flere der beder om at vi handler

jeg behøver ikke læse statistikkerne op

i forhold til forskellene mellem mellem danmark og grønland

er vi særdeles positive over for forslag som konfliktråd forbedret samfundstjeneste

så vi får den bedst mulige resocialisering

mentorordning forebyggende indsatser er vi også meget optaget af ligesom vi naturligvis skal have fokus på ofrene fokus på hurtigere retssager og her er

at opgradere uddannelse og

at opgradere it systemer og og bygninger

også ligger meget nært

vi skal have sikret børns vilkår og rettigheder det er den næste generation som skal drive grønland videre og det er enormt vigtigt

af for eksempel

opbakkende vi giver opbakning til forslaget og

vi håber på at at nogle af partierne måske også kan skifte holdning og så lad os konstruktivt gå videre med med det her det handler jo om at vi får nogle beregninger fra fra justitsministeriets side

af hvad det vil koste og så må vi jo samlet lave en prioritering af af hvor vi sætter ind men

bakker op om at det skal gå i et højere

lige nu og det ikke fordi vi ikke gør noget det skal

huske at sige naturligvis

meget velvilligt indstillet for der bliver rejst nogle helt relevante pointer i det her beslutningsforslag

er grundpillen i ethvert samfund i ethvert demokratisk samfund og

målt per indbygger bliver begået flere kriminelle

juridiske faglighed som desværre af forskellige årsager er

lavere niveau end i danmark det vil styrke

meget vigtige prioritering at kigge på hvordan vi gennem

understøtte justitsområdet i grønland ud over at se på

de muligheder der er skitseret i

løft og i særdeleshed det her omkring

handlinger for når vi ser

skæbner til at begå

som de begår så vi er

skæbner få dem tilbage på sporet give dem mulighederne tilbage det

og selvfølgelig giver både de geografiske og de kulturelle forskelle nogle særlige vilkår men uanset det

trænger området til et stort løft jeg ser også beslutningsforslaget som et

hvor både kriminaliteten og den sociale armod er voldsom

selvfølgelig skal justitsområdet såvel som alle andre områder udvikles gennem en dialog mellem

er jo et dansk ansvarsområde

og jeg ser beslutningsforslaget som et led i en proces hvor vi i fællesskab retter op på den uholdbare situation og i den proces

økonomien og en plan for at skaffe de nødvendige økonomiske midler og de nødvendige mennesker med de relevante uddannelser

har været inde på i dag hvad kunne grønland selv gøre ikke ved at skubbe

det er et dansk ansvarsområde hvad det jo er men kunne grønland selv gøre noget allerede fra på mandag måske er der områder der uanset at det formelt hører under danmark alligevel kunne løftes

for at vente på en løsning fra danmark jeg tror der ligger nogle

at man simpelt hen tager nogle flere situationer i i egne hænder måske simpelt hen bare flere konkrete lokale handlinger og mindre snak

meget til at høre selvstyrets officielle holdning til beslutningsforslaget i langt de fleste sammenhænge får danmark ofte kritik endda nogle gange meget hård kritik hvis regeringen på nogen måde er foran i den politiske proces

at politiske processer foregår i fælles takt mellem grønland og danmark

sf anerkender behovet for at få rettet op på justitsområdet og beslutningsforslaget fra inuit ataqatigiit er et godt grundlag for at vi i fællesskab med selvstyret finder løsninger som det ligger kan sf støtte

bag beslutningsforslaget i det konservative folkeparti

at der er behov for at udvikle og forbedre forholdene på justitsområdet i grønland men vi finder det også meget vigtigt at vi inddrager og involverer de forskellige aktører med kendskab til grønland

nemlig meget enig i det som forslagsstilleren sagde her i salen i går i sin ordførertale under afslutningsdebatten nemlig at det er en fælles sag når vi føler ansvar for at styrke justitsområdet i grønland en fælles sag med nogle fælles udfordringer et fælles ansvar og derfor behov for fælles løsninger

at grønlands selvstyre er med til at bestemme hvordan justitsområdet i grønland skal udvikles og vi ønsker at inddrage politiet kriminalforsorgen og domstolene i arbejdet

hvilke initiativer der skal prioriteres for at sikre en positiv udvikling som det fremgår af beslutningsforslaget ønsker forslagsstilleren

at der skal sikres tilstedeværelse af politimyndighed i alle byer og bygder

vi meget enige med forslagsstilleren i

er i dag politifolk i alle byer på nær en enkelt og der arbejdes strategisk og målrettet

ansat kommunefogeder i alle bygder

en nem opgave men den skal løses den bliver prioriteret højt af politiet

tillid til at politiet i grønland løser opgaven når de har påtaget sig den som sagt er vi meget enige

behov for at styrke forholdene på justitsområdet i grønland

det er på den måde det vil give de bedste løsninger for det grønlandske folk

før om jeg støttede regeringsgrundlaget ja det gør jeg på det her område der står nemlig at standarden

er det fine ord eller er det

som konservative vil være med til at realisere nu har

er det bare snak

holdning kunne man jo lige så godt

folkeparti kan bakke op om men det handler om at få dem prioriteret rigtigt og få dem implementeret rigtigt i et samarbejde med selvstyret

nej det skal i ikke blande jer i det skal vi nok selv ordne kan i ikke se

inkluderende måde ofte står regeringen og appellerer til

det omvendt her står

appellerer til at det her kunne blive en fælles indsats og alligevel siger regeringspartierne

skal gøre i et samarbejde og det må man jo tage en drøftelse om jeg har så fået en forståelse af at det er et arbejde ministeren allerede er i gang med og

som jeg ved også er konservativ politik

og noget af det der står i i det her beslutningsforslag er jo netop at

være med til at sikre et større fokus på ofrene jeg synes det kunne være interessant at høre de konservative ligesom folde ud

et fokus i generelt mener der skal være på justitsområdet og

holdning med at man skulle være god til at resocialisere forbryderen men vi synes da det er vigtigt

det har vi stor sympati for og det er noget som

højnelse af retssikkerheden i grønland

stod det konservative folkeparti

og at implementeringsfasen skulle igangsættes

lidt tilbageholdende med at pege på nogle områder

hvorfor har de konservative

jo mere et spørgsmål om hvilket af de konkrete elementer der skal pilles ud og prioriteres og det synes vi er

vigtigt kommer til at foregå i et samarbejde med med de grønlandske myndigheder

de ting der står i regeringsgrundlaget om

ikke stå her og svare på men det har jeg tillid til at

anføres at staten løbende og frem til selvstyrets overtagelse af et sagsområde sikrer en standard

pågældende sagsområde som svarer til standarden i danmark i regeringsgrundlaget fra to tusind og seksten gentages denne intention tilbage i to tusind og syv var jeg i naalakkersuisut ansvarlig for justitsområdet i grønland retssikkerheden lå på et meget meget lille sted den daværende justitsminister fra de konservative fru lene espersen og jeg

forslaget gennemførte anbefalingerne i betænkningen fra to tusind og fire fra den grønlandske retsvæsenskommission

mange anbefalinger er også blevet implementeret i dag men vi har langtfra nået målet i regeringsgrundlaget står der at retsforholdene i grønland skal være på samme niveau som i danmark justitsministeriet har nu en nordatlantisk enhed som ser på forholdene i grønland for at sikre en implementering af anbefalingerne fra retsvæsenskommissionen tilbage i to tusind og fire

og dermed ser arbejdsbyrden for de ansatte på retsområdet i grønland også anderledes ud i dag i henhold til forsvarernes forening siges der at der er uddannet mere end tres autoriserede forsvarere men at der i dag kun er to og tyve aktive

er blandt andet på grund af at det betragtes som et bijob og at man møder mange forhindringer og udfordringer i hverdagen i hovederhvervet der forhindrer en i at kunne være til rådighed ligesom statsministeren selv siger

der trænger til et løft det er korrekt at disse

finanslovsforberedende arbejde hen over sommeren kommer til at have en afgørende effekt på retsområdet i grønland og jeg er sikker på at samtlige partier vil stå bag

naalakkersuisoq for justitsområdet

og justitsministerens dialog giver anledning til forventninger

næste finanslov naalakkersuisut er i gang med at udforme konkrete forslag til forbedringer på retsområdet på vegne af regeringen hvilket jeg ser frem til naalakkersuisut har en dialog med justitsminister

der er ikke kommet konkrete forslag til forbedringer endnu men der arbejdes på det her og nu

i den nærmeste fremtid vil der komme et katalog fra naalakkersuisuts side der over for den danske regering vil

at højne retssikkerheden i grønland vi har gennem tiden hørt rigtig rigtig mange undskyldninger for hvorfor man ikke igangsætter nogle initiativer for at højne retssikkerheden i grønland man venter på grønland man venter på grønlands egne prioriteringer vi mangler grønlandsksproget personale

man kan ikke få rekrutteret kommunefogeder man hører rigtig rigtig mange forskellige argumentationer for hvorfor

i hele ti år har arbejdet sammen

på retsområdet i hele kongerigets historie så står man stadig væk i dag og venter på en dialog

befolknings retssikkerhed ligger på et meget meget lille sted vi beder ikke nogen om at trylle vi beder ikke nogen om at knipse med fingrene vi beder ikke nogen om at gøre noget som man ikke kan vi beder bare om en politisk prioritering

højne retssikkerheden for en del af den danske stats egen befolkning

og at det tages op for at sikre at der ikke sker overlapninger mellem naalakkersuisut og regeringen her

sige tak til socialdemokratiet til regeringspartierne som grundlæggende anerkender at der er et behov men som mener at beslutningsforslaget er for ambitiøst tak for jeres bemærkninger tak for jeres indsats trods alt

er justitsområdet en mærkesag og de seneste par år er der sket en række forbedringer på området der har været afsat tyve million kroner ekstra til bunkebekæmpelse i kredsretterne der har været afsat penge til at styrke kommunefogedernes løn og sikre at deres udstyr bliver bedre endelig

har vi for nylig også set at der er blevet udpeget en landsforsvarer

måske meget sigende på det her område rådet for grønlands retsvæsen er oprettet med et ønske om løbende at opjustere rammerne

kriminalitetstallene dog meget alarmerende vi ser at der i grønland i dag er ti gange

voldsanmeldelser vi ser at der er fire og tredive

i anstalterne som der gør i de danske fængsler tallene taler et meget tydeligt sprog kriminaliteten er for høj i grønland og det er uacceptabelt hvis vi som sidder

i folketinget sidder dette overhørig justitsområdet er et dansk ansvarsområde og det er altså her i folketinget at rammerne for området udformes og lovene udarbejdes

inuit ataqatigiit har vi derfor valgt at komme med et justitsudspil på området for at sikre et tryggere grønland

en del af den virkelighed som vi lever i som grønlandske folketingsmedlemmer og det er med udgangspunkt i en virkelighed hvor der er et massivt behov for at sikre forbedringer forud for udarbejdelsen af det her justitsudspil har jeg også snakket med en lang række kompetente fagfolk inden for de forskellige områder inden for

et kæmpe stort behov grundlæggende

ikke skal ændres radikalt men jeg synes også det er rigtig vigtigt at vi lytter når der er vigtige institutioner i både det grønlandske og det danske samfund som råber vagt i gevær grønlands råd for menneskerettigheder udgav sammen med institut for menneskerettigheder deres statusrapport for to tusind og seksten hvor de peger på en række områder

har et ansvar for her i folketinget

advokatrådet udkom også i to tusind og seksten med en række anbefalinger i forhold til at sikre retssikkerheden i grønland lad det være helt klart fra vores side

ønsker vi et stærkt et moderne og et trygt retssamfund vi har taget initiativ til at drøfte justitsområdet i inatsisartut inatsisartut grønlands parlament

bred opbakning til styrkelse af justitsområdet på tværs af alle partier og naalakkersuisut er i gang med at udarbejde en strategi på området jeg synes personligt det er enormt opløftende at et område som er så vitalt og så grundlæggende for det grønlandske samfund får den opmærksomhed som jeg synes vi skylder

er ikke kun her i folketinget vi ser at inuit ataqatigiit er optaget af at give justitsområdet en øget opmærksomhed samarbejdet og dialogen med grønland mellem grønland og danmark er helt afgørende i forhold til at styrke området det har vi gentagne gange sagt

både af politiet kriminalforsorgen og retsvæsenet

og set fra inuit ataqatigiits synspunkt gør politiet en rigtig god

grønland det er ikke altid nemt og der er rigtig store udfordringer kigger vi på de fysiske rammer som politiet har til rådighed

de nogle steder ikke tidssvarende vi ved at kommunefogederne nogle steder er en rigtig stor mangel og det er vigtigt at vi sikrer at politiet er til stede alle steder

er det retsfølelsen i grønland som lider under det og man kan sige at pilen

på folketinget i forhold til at sikre at de ting så er på plads vi har talt om kommunefogeder igennem rigtig rigtig mange år efterhånden og jeg synes det er på tide at vi får styr på at politiet er til stede alle steder inden for politiet ser vi også at der er en lighed i opgaver men en ulighed i løn mellem grønlandske og danske politifolk det mener jeg personligt er en skamplet

det her sker på trods af at grønlandske og danske politifolk er uddannet på samme niveau nogle gange sidder man i den samme politibil og ved at man udfører den samme opgave

får en forskellig løn det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt

kender sproget kender samfundet og de er også

på den måde med til at sikre en større kontinuitet kontinuitet

har de jo også politikuttere til rådighed

politiets forlængede arm rundt omkring i grønland

vigtigt at sikre nogle ordentlige lønvilkår nogle ordentlige ansættelsesvilkår

man fortsat kan tiltrække og fastholde personalet kigger vi på retsområdet

er der behov for et kompetenceløft de tre områder som der er

for kredsretterne nemlig kredsdommer anklager og forsvarer har ikke nødvendigvis de kompetencer som de har behov for

kriminalforsorgen kan man se at hvis vi styrker de ting der fungerer godt i dag blandt andet samfundstjeneste og hvis vi bruger den mulighed der er i lovgivningen for straksdomme så vil det være med til at sikre et mere effektivt retssystem etableringen af konfliktråd brug af fodlænker vil være med til at imødekomme det behov som der er i dag i et grønlandsk retssamfund der er behov for et mere effektivt retssamfund hvor vi også har større fokus på at styrke ofrene

vi dybt afhængige af at have nogle dygtige anstaltsbetjente vi skal sikre at de bliver uddannet bedre så de bedre kan løfte den opgave som de står

rigtig mange af de indsatte er opvokset under svære sociale vilkår og mere end fyrre procent af de indsatte har været anbragt som barn det synes jeg er et tal der siger at vi er nødt til at gøre noget også i forhold til at sikre den sociale indsats i anstalterne der er behov for at få afklaret ansvaret i forhold til

dansk ansvar er det et grønlandsk ansvar det vil jeg meget gerne opfordre regeringen til at få sikret inden længe

ved vi også at tilbageholdte dømte og forvaringsdømte sidder sammen i anstalterne vi ved også at tilbageholdte i bygderne lænkes til en radiator i kommunefogedernes private hjem det blev også nævnt tidligere af en anden ordfører og det er ikke værdigt der er behov for et generelt løft af justitsområdet

i det grønlandske retsvæsen og justitsvæsen er massive og det skriger på handling det kræver politisk mod og det kræver en politisk prioritering her i folketinget justitsområdet bør sikres en standard svarende til den danske det er blevet nævnt flere gange i

jeg synes det er vigtigt at vi holder fast i det der fungerer og at vi tænker nyt dér hvor det ikke fungerer der er behov for at man moderniserer justitsvæsenet der er behov for at man tilpasser det

rigtig store udfordringer men jeg synes også

i grønland har rigtig mange dygtige folk vi vil gerne være med til fra inuit ataqatigiits

fastholde et højt ambitionsniveau på området for vi ved der er et behov

vil vi også meget gerne følge op på den her sag i grønlandsudvalget for at se hvor langt vi

vi vil tage det med til finanslovsforhandlingerne men hvis der ikke er opbakning der vil vi gerne se på mulighederne for eventuelt at komme med et nyt beslutningsforslag som et flertal kan bakke op om qujanaq

mellem grønland og danmark når det går ud på at finde de rigtige løsninger der er ét område hvor det er svært at finde en brugbar løsning og det har

de manglende kommunefogeder jeg vil egentlig gerne høre om der er nogle bud fra grønlandsk side på hvordan vi løser den her

vi ved at der er det nogle steder men jeg tror man er nødt til at kigge på det i et lidt bredere perspektiv derudover

nævnte ordføreren tidligere i dag også muligheden for borgerligt ombud og det vil vi fra inuit ataqatigiits

om det så er ved lovgivning eller på anden måde

en ledelsesmæssig udfordring eller er en politisk opgave altså hvem er det egentlig der skal løfte den her opgave for

jo talt om det i rigtig mange år den dialog synes jeg er enormt vigtig og vi vil rigtig gerne være med til at gøre det vi kan i forhold til at sikre at der kommer

forestille mig at der kan være et dilemma i at der er en der bliver udpeget til at

i en lille bygd vi taler jo om helt små bygder med måske

skal sættes over andre ja det er der så i den her sammenhæng

svært at få nogen til det fordi

rolle man spiller i samfundet kan få et ryk

det var sådan meget overraskende at at personen

de også enormt stolte af at gå rundt i deres deres tøj

man skal lytte hvis man fra kommunefogedernes side de har jo en forening også eller fra politiets side siger det er det der er udfordringen jeg synes der er behov for en dialog

vi diskuterer de her kommunefogeder

kommunefogeder er vel den samme uanset om grønland

hvordan vil man finde de tretten kommunefogeder

må jo også løse problemerne selv i grønland

vi må have styr på at politiet er til stede alle steder

pilen peger på folketinget mener fru aaja chemnitz larsen virkelig det seriøst pilen peger vel ikke på folketinget vi i stand til fysisk at finde kommunefogeder

de tekniske forhold i stand en anden ting jeg tit hører er det her med

at man har en person der har brudt loven og så bliver vedkommende lænket til radiatoren hjemme i i køkkenet hos

helt uacceptabelt hvad er det der gør at man ikke af sig selv løser problemet i sådan en bygd

der er ofte huse der trænger til renovering få dem dog renoveret få lavet sådan eller andet hus man så kan sætte sådan

at man bliver lænket til en radiator hjemme i et køkken

og så kan man sætte nogle i forvaring der altså hvorfor at pege på folketinget hvordan skulle vi

man kan blive tilbageholdt i stedet for at det skal være i et privat hjem

faktisk med udgangspunkt i den virkelighed som der nu engang er

som en del af det her beslutningsforslag så det står jo faktisk i det beslutningsforslag som ligger foran

handler det i høj grad om et opsøgende arbejde og som jeg sagde til til den anden ordfører

er en politisk opgave jeg ser også at der er en kæmpestor ledelsesmæssig opgave

jo glad for at politiet i grønland faktisk har sagt vi vil gerne lave mere opsøgende arbejde i forhold til at sikre nogle kommunefogeder det mener jeg er en del af

og afventer at vi beslutter noget her

at renovere en bygning og lave den til et forvaringssted

chemnitz larsen vurdere at chancerne for at få uddannet personale

eller mindre hvis man afskaffer dansk som første fremmedsprog

der er en ledelsesmæssig udfordring som man også er nødt til at være opmærksom på hos politiet i grønland

det mest opmuntrende i grønland er at man efter min smag har en mere

at komme videre med de midler man nu har jeg synes at det er det der gør det rigtig meget værd at vi

gør os umage med så at stille de faciliteter til rådighed og den uddannelse til rådighed

man kan løse det spørgsmål der hedder at forsvarere og

og andre har så højt et niveau at de rent faktisk

en retspraksis i grønland som ikke bare

grønlands universitet jeg så også gerne at forsvarerne gik fra at have en meget kort uddannelse og netop være i bijob som min grønlandske kollega også talte om tidligere til at man overvejede om man skulle have et korps med folk som var fuldtidsansatte og som ligesom var lidt bedre fagligt

på samme måde synes jeg også man skal kigge på anklagerne som jo løser en svær opgave men jeg synes

vil rigtig gerne handle og vi har faktisk nogle muligheder på den korte bane så vil jeg også gerne sige er

for sig selv og man er nødt til at leve med hinanden også når

bliver begået kriminalitet og lovovertrædelser

er de forhold som grønland lever under

forringer retssikkerheden i grønland

vil snakke yderligere trods af at man har arbejdet sammen i ti år

meget klare bud på hvordan man kan forbedre og højne retssikkerheden i grønland der er heller ikke

en meget skarp tone fra

om hvad der er det næste skridt ordføreren

konstateret at det er relativt få steder hvor man flere gange er nødt til

have et sted derfor er jeg også fortaler for at man finder en pragmatisk løsning ude i de enkelte bygder med de muligheder der nu engang er når vi snakker om

fjorten dage siden og det er en gammel barak det var den man brugte

til formålet jeg synes det er rigtig ærgerligt når det er en bygning som jo også et

at man ikke har nogen ordentlige forhold

synes jeg det er rigtig vigtigt at man også

alle har så travlt med at pege fingre

hvis man skal tage noget ned fra den her debat så er det at alle der har åbnet munden

pilen peger hele vejen rundt men samarbejde må være det vi skal og en forudsætning for at få det her op at køre er at man har det personale der skal til jeg kan bare ikke forstå at

og det er derfor jeg netop understreger at hvis vi gerne vil have et moderne og tidssvarende

handler det også om at følge med tiden det handler også om at sikre at

et meget effektivt retsvæsen

de personer der skal være forsvarere eller anklagere det

og så kan man ikke engang det sprog man skal studere på så

i bremsen der skal et samarbejde til og vi bliver tvunget til at træffe

at sikre et kompetenceløft kompetenceløft det er vigtigt at sikre en professionalisering så så vi sikrer at